og

vi se

jeg

ordføreren sagde

og

hvad det

i det ude

komme

sikret sig at

at

er som

jeg

fru

ressourcer

kan vi

at når jeg kigger

samfund

det er

en

vi

her er

når de nu kun må køre

har

regeringen

det er

så

vi

synes

synes jeg

at man

jo er

synes

at

vi

diskussion

der

tage de

men